børneægteskaber har ikke været lovlige i danmark men der har i gældende ægteskabslov været en dispensation så unge under atten år har

kun meget få unge har benyttet sig af adgangen til en dispensation så det kan ligne en let beslutning at fjerne den og dermed beskytte mange flere børn fra at gå med i den globale bevægelse

socialdemokratiet er meget enig i at vi skal have et generelt forbud mod børneægteskaber men vi har altså nogle spørgsmål

vil rejse under udvalgsbehandlingen og jeg vil lige her antyde

udvalgsarbejdet så vidt jeg husker bliver en ung forælder der ikke er fyldt atten år i dag myndig

selv bliver forsørger hvad sker

jeg kommer også til at tænke på når det ufødte barn har to biologiske forældre der ikke har mulighed for at blive gift eller ikke er gift med hinanden

har arveret til den

har et par mærkelige spørgsmål som vi synes

at vi skal beskytte og sige nej til børneægteskaber

ret pænt af den seksuelle lavalder på femten år

det giver glæde til rigtig mange men der kommer jo også nogle ganske få børn ud af det hvorimod dem vi vil beskytte mod børneægteskaber

benytter sig af den seksuelle lavalder

adgang til børneægteskaber for at blive seksuelt aktive og for

og tidlige fødsler

ikke kommer til at skade danske unge væsentligt

det giver god mening at lave et forbud mod børneægteskaber vi skal bare have svar på

konkrete spørgsmål så er der en lille praktisk ting vi ændrer i øvrigt i nogle andre lovforslag rigtig meget på trosområdet og på religionsområdet

er tilfældigvis også ordfører i kirkeudvalget

ændret sin ikrafttrædelsesdato det er også et lovforslag om ægteskabsloven den ændring

den første april så synes jeg måske det

her to lovforslag der begge vedrører ændringer i ægteskabsloven bliver synkroniseret så de træder i kraft på samme dato så vi ikke skal udsende

barnebrude blandt almindelige danskere tidligere var det forbundet med skam at få et barn uden for ægteskabet hvilket betød at et par som ventede

gifte sig det samme er jo

det også en sjældenhed at et par benytter sig af denne dispensationsmulighed i andre kulturer er det straks en helt anden sag i muslimske lande og

det islamisk religiøse lovkompleks er der ikke noget til hinder for at helt små piger giftes væk

det sker under henvisning til

det forbillede at han giftede sig med aisha da hun var ni år ifølge en historie i berlingske

syttende juli to tusind og fjorten er en fjerdedel af alle giftermål blandt syriske flygtninge i jordan indgået af børn under atten år man hører blandt andet om maha

som blev gift da hun var tretten år ifølge en undersøgelse fra to tusind og ni bliver hver tredje pige

ulandene gift som barn da der jo kommer mange syriske flygtninge og indvandrere

til europa og

i øjeblikket kan problemet faktisk godt vokse sig stort det er ikke fordi vi skal

en indvandrerdiskussion her men det kan vokse sig meget stort og derfor er der god ræson i at man strammer op på ægteskabslovgivningen vi støtter varmt

ud fra det forhold at man efter vores opfattelse selvfølgelig skal være myndig for at indgå ægteskab

modenhed der hører til at overskue konsekvenserne af et ægteskab

imod ægteskabet tværtimod vi er varme tilhængere af ægteskabet og derfor er det vigtigt at de implicerede parter er klar over hvad de går ind til

herfra

hvorvidt vi accepterer og hvor langt vi går i accepten af ægteskaber indgået af mindreårige som kommer udefra og til danmark hvor langt går accepten af de ægteskaber det vil jeg godt have ministeren til at svare mere uddybende på selv om der er blevet svaret

at personer med europæisk statsborgerskab er undtaget lovens bestemmelser og i visse tilfælde altså godt kan indgå ægteskab som mindreårige

det sker så under henvisning til arbejdskraftens frie bevægelighed den er altså vigtigere end at mindreårige

mene at unionsborgerskabet faktisk ikke gælder i danmark og at hensynet til mennesker vejer tungere end hensynet til ting og arbejdskraft men sådan er der så mange absurditeter når

godt have ministeren til at svare mere konkret på det forhold

imamen kunne strafforfølges og miste sin vielsesmyndighed det vil jeg godt have

med de spørgsmål vil jeg sige at vi støtter forslaget men vi

der skal indgå ægteskab er modne nok til at tage en så betydningsfuld beslutning ændringen her burde være sund logik og jeg synes faktisk ikke at det er særlig kontroversielt at bede om at begge parter skal være fyldt atten år for at indgå ægteskab i danmark ægteskab er noget af stor betydning der kræver modenhed og den modenhed kommer nu engang

forhold først med alderen netop derfor har vi den generelle myndighedsalder og den kan jo fint anvendes her lovforslaget skal også ses i lyset af de sager vi har set i medierne om de såkaldte barnebrude og jeg synes at ordføreren for dansk folkeparti skitserede det meget fint i enkelte tilfælde har vi jo set tilfælde

med meget meget unge piger der har været gift med mænd

ordføreren for dansk folkeparti sagde har jeg også selv oplevet i afghanistan piger helt ned i tolv

er blevet gift med med langt langt ældre mænd

fuldstændig absurd nu hvor vi jo desværre står i en

tilstrømning fra fra blandt andet sådanne lande

til danmark er vi nødt til at slå hundrede procent fast at det ikke er noget vi kan acceptere i danmark samtidig respekterer jeg selvfølgelig at vi har nogle internationale forpligtelser

derfor kan der være tvingende grunde til

helt særlige tilfælde at et ægteskab kan

er glad for at vi nu får en mere tidssvarende lovgivning på området derfor skal jeg meddele at venstre støtter forslaget og jeg skulle sige fra

og teenagegraviditeter er på verdensplan en alvorlig fare for pigers seksuelle og reproduktive sundhed ligesom det fastholder millioner af piger og kvinder i fattigdom og

intensivt af fn og af en række andre internationale aktører på området

spørgsmål kan imidlertid ikke ses isoleret

det skal ses i en international sammenhæng og bør indsættes

størrelsesmæssigt og det bør ses i lyset af flygtningestrømme og flygtningepolitik i en europæisk sammenhæng samt ikke mindst i en social og psykologisk sammenhæng i forhold til konsekvenserne af at opløse ægteskaber og adskille parterne ved at man fremover helt fjerner dispensationskravet problematikken omkring børnebrude er et godt eksempel på en problematik der ikke efter enhedslistens opfattelse løses med tvang og lovstramninger men derimod med dialog og oplysning om andre muligheder og veje ifald den mindreårige part skulle ønske det derudover

er det også enhedslistens opfattelse som også flere af høringssvarene giver udtryk for at den eksisterende lovgivning for eksempel socialloven og straffeloven

yder beskyttelse af mindreårige som har behov

som vedrører afskaffelsen af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab er der et høringssvar fra advokatrådet som henviser til at blandt andet ugifte samlevende ikke har gensidig arveret og at mindreårige ikke kan oprette

det modsatte med det her lovforslag i og med at man giver dem en ringere retsstilling

med lovforslaget børnerådet som jo nok er værd at lytte til i den her sammenhæng skriver at dispensation fra alderskravet tager højde for de tilfælde hvor der er gode grunde til at dispensere hvis dette er i den mindreåriges interesse og ved at afskaffe muligheden for at dispensere

hvad der er i den mindreåriges interesse i den konkrete sag og børnerådet kan derfor ikke støtte forslaget danske advokater og danske familieadvokater skriver at gældende lovgivning yder en tilstrækkelig beskyttelse af mindreårige og at der fortsat vil være behov for dispensation idet ugifte samlevende ikke nyder samme beskyttelse som ægtefæller i relation til arv forsørgelse og bodeling det her lovforslag stiller de mennesker som lovforslaget påstår at ville hjælpe

end situtionen er i dag

har vi også en række interessante høringssvar børnerådet igen skriver at det kan skabe uhensigtsmæssige konsekvenser for mindreårige som har indgået ægteskabet i udlandet idet de mindreårige i hovedreglen vil blive adskilt fra deres ægtefæller på asylcentrene og formentlig blive kategoriseret som uledsagede hvis ægteskabet ikke anerkendes der bør altså være mulighed for at anerkende ægteskabet hvis parret venter

eller har en sådan tilknytning at deres familieliv

og børnerådet skriver endvidere at den mindreåriges syn på ægteskabet skal veje tungt i vurderingen af om det kan anerkendes og skal afklares ved en personlig samtale og børnerådet kan derfor heller ikke

forslaget

anerkendelse af udenlandske ægteskaber at manglende anerkendelse af udenlandske ægteskaber vil have den modsatte virkning end lovens intention idet en mindreårig der er blevet gift i udlandet og flytter til danmark med sin ægtefælle ikke vil nyde de rettigheder som gælder for ægtefæller erfaringsmæssigt vil flere ikke indgå ægteskab på ny idet de betragter sig som værende ægtefæller allerede hvis det her lovforslag

man bare konstatere

i hvert fald det modsatte der kommer til at ske enhedslisten kan ikke støtte

er ret og rimeligt at

om at tage konkret udgangspunkt i at der er nogle mennesker nogle børn

og hvorfor skal de stilles ringere med det her lovforslag når det bliver vedtaget end de er i dag det forstår enhedslisten ikke vi ønsker

at man skal varetage de mindreåriges interesser det kan man med eksisterende lovgivning vi ønsker ikke at de skal stilles ringere end de er i dag

atten år og ikke tidligere har været gift må ikke indgå ægteskab uden forældrenes samtykke vi mener ikke at

samtidig forhøjes gebyret for at få anerkendt sit udenlandske ægteskab i danmark fra fem hundrede

to tusind og sytten niveau og følger pris og lønudviklingen gebyret på fem hundrede kroner blev vedtaget i nitten halvfems og er ikke blevet reguleret siden kommunerne oplyser at omkostningerne ved at

derfor synes vi også det er fint at man sikrer at gebyret dækker omkostningerne

vil giftes for at få ægteskabets rettigheder i forhold til at man har barn sammen i en sådan situation er både personerne forældrene

de er enige kan man få en dispensation og ægteskabet kan anerkendes og de unge kan blive gift i alternativet

svækkelse af umyndige personers retsstilling hvis man

det rigtige at gøre vi har et system lige nu hvor man vurderer sagen

så kan man forhindre ægteskabet det andet punkt handler om ægteskaber der er indgået i udlandet af mennesker der ikke er myndige og det anerkendes

og det er uanset om man har børn det betyder sådan set at en sytten årig mor risikerer at få status så vidt vi kan se som uledsaget flygtningebarn selv om hun er gift med børnenes far jeg hæfter mig særligt ved såvel røde kors som børnerådets store bekymringer i høringssvarene som jeg ikke

særlig opmærksomme på at umyndige personer det vil sige personer fra femten til atten år ikke skal være i en situation

tvunget til at være i et ægteskab sammen

med en meget ældre partner ingen mennesker skal være i et ægteskab som de

danmark anerkender

ægteskaber vi har altså et system hvor vi nøje vurderer den enkelte sag

det her er et område fyldt med gråzoner og nuancer i nogle tilfælde er der tale om dybt problematiske tilfælde tilfælde der skal fordømmes og som der skal tages afstand fra og som ikke skal

en umyndig og en myndig person vil hinanden

det rigtige for dem derfor er det så ekstremt vigtigt at vi har en meget individuel vurdering

hvis vi gør annullering af ægteskab til

vi familier fra hinanden som er flygtet med livet

børnene på ryggen her skal vi da blive ved med at anerkende de gode ægteskaber hvor børnenes mor og far står sammen

bringe sig selv og deres børn gennem det der sandsynligvis er deres liv største krise

helt ned til ni år fordi aisha var ni år

en retspraksis der er stadfæstet

så synes jeg bare det er dybt besynderligt at man prøver

der er en gråzone derude det er fuldstændig rigtigt for der er børn der bliver tvangsgiftet der er børn der lever i nogle forhold som er meget langt væk fra hvordan andre mennesker lever i danmark

der synes jeg da at den her lov stadfæster hvad der er ret og rimeligt i forhold til almindelig sund fornuft

ægteskabsalderen følger således myndighedsalderen det er der

set meget fornuft i som princip

vi behøver ikke at anerkende barnebrude i danmark og det synes jeg heller ikke at vi skal gøre

ægteskabslovgivningen på det principielle plan i dag har vi det sådan at femten år er grænsen fordi det er den seksuelle lavalder det er der en vis logik i

ægteskaber hvor den ene er imellem femten og atten år

ikke forestille mig at man skal have så stift et system at man ikke kan have nogen dispensationsmuligheder jeg anerkender også at høringssvarene giver stor anledning til at diskutere dispensationsmuligheder

så vi kan få en større viden end den vi besidder hver især herinde i folketinget

høre sagkundskabens mening om

venstre under udvalgsbehandlingen arbejde for at finde rimelige dispensationsmuligheder

ellers risikerer vi at stille mindreårige ringere med den her

jeg er særlig bekymret for den formulering i lovforslaget der handler om fuldstændig at afskaffe muligheden for dispensation fra alderskravet på atten år medmindre der er meget tvingende omstændigheder

mon kunne være som loven er indrettet i dag

være fyldt atten år og dermed være myndig for

opnå dispensation så man hvis man er mellem femten og

et ægteskab en tungtvejende årsag til min bekymring skal findes i hensynet til den mindreårige som også børnerådet har givet udtryk for i deres høringssvar der kan være konkrete sager hvor der vil være god grund til at anerkende ægteskabet netop for at beskytte den mindreåriges tarv når man afskaffer dispensationsmuligheden helt afskærer man samtidig myndighederne fra fra at foretage den her konkrete vurdering

sociale liv og kan også føre til alvorlig psykisk mistrivsel en anden udfordring ved at afskaffe dispensationsmuligheden handler om den gældende lovgivning og retspraksis på området i dag danske familieadvokater vurderer at den gældende lovgivning yder en tilstrækkelig beskyttelse af mindreårige og at der fortsat vil være et behov for en dispensationsordning idet ugifte samlevende ikke er beskyttet på lige fod med ægtefæller ægtefæller når det kommer til spørgsmål som for eksempel arveret når det handler om anerkendelsen af

har myndighederne i dag en række vidtgående muligheder for at skønne og vurdere om en mindreårig er tvunget ind i et ægteskab og om den mindreårige ikke ønsker at være i ægteskabet et ægteskab hvor parterne er under femten år og dermed under den seksuelle lavalder anerkendes aldrig i danmark

en omfangsrig beskyttelse af de mindreåriges tarv som jeg godt kan frygte at man vil fjerne ved en absolut afskaffelse af dispensationsmulighederne der er så mange gråzoner og potentielle konsekvenser og ubesvarede spørgsmål

der skal besvares før vi i sf kan tage endelig stilling til

der er på atten år hvad er myndighedernes bevæggrunde i de konkrete sager og hvordan stemmer det overens med den gældende retspraksis på området jeg foreslår at der i udvalgsbehandlingen bliver inddraget en række relevante eksperter i familieret og ægteskabslovgivning som kan være med til at belyse de her spørgsmål

skærpes på nogle særlige områder og hvad er de egentlige konsekvenser af en absolut afskaffelse endelig vil jeg foreslå at det bliver undersøgt om der er

for at iværksætte en målrettet og særlig socialpædagogisk støtte til de mindreårige som i fremtiden risikerer ikke at få deres ægteskaber anerkendt

unødvendigt jeg mener sådan set at ægteskabsalderen bør følge den generelle myndighedsalder

er forbeholdt voksne myndige personer som selv træffer så stor en afgørelse

en praktisk betydning i forhold til det at kunne få en bolig men tiderne skifter og heldigvis for det og det kan man jo

ligesom vores lovgivning i dag også i vid udstrækning giver ugifte samlevende samme

regeringen mener at tiden er kommet til at sende et klart signal om at ægteskabet er forbeholdt voksne og derfor skal ægteskabsalderen ligge fast på de atten år regeringen ønsker heller ikke at danske myndigheder blåstempler ægteskaber indgået i udlandet af mindreårige

være sådan at vi i danmark ikke anerkender sådanne ægteskaber i modsætning til i dag hvor der nærmest sker en automatisk anerkendelse kun hvor en manglende anerkendelse af ægteskabet vil stille parterne i en urimelig situation

kan ægteskabet helt undtagelsesvist anerkendes og der er altså tale om en meget meget snæver undtagelsesmulighed skal jeg understrege det kan eksempelvis være hvis den ene af parterne dør og det ikke på anden vis er muligt at sikre den efterladte ægtefælle eller fælles børn lovforslaget er også i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser og jeg skal

er glad for at lovforslaget som liberal alliance også

imødekommer et ønske fra kommunerne om at gebyret bliver forhøjet så det svarer til den almindelige pris og lønudvikling

når enhedslistens ordfører siger at

sige at den unge mindreårige piges liv

og det synes jeg sådan set er fornuftigt så er der

faderskab selvfølgelig anerkendes og i ægteskabet sker det automatisk så det er jo faderskabsreglerne og det vil faktisk ikke influere på det her

sker med imamer som vier mindreårige

jeg står naturligvis til rådighed

at

arbejdskraftens fri bevægelighed at

en enkelt vurdering vil jeg sige lad os bare se det som det er

en automatreaktion at man har godkendt barnebrude indtil for ganske ganske nylig og det er da fuldstændig uacceptabelt altså

kommer med nogle løsninger til hvordan vi så sikrer de her barnebrude for det eneste at man forkaster lovforslaget

vil stemme for det men men der er ikke så mange andre forslag til hvordan man så sikrer de her pigers rettigheder og de her piger som er tvunget ind i et ægteskab og man skal ikke komme og bilde mig ind at en pige under atten år frivilligt har valgt at indgå et ægteskab det tror jeg et hundrede procent at hun er blevet påvirket

ind

hel del om børn og mindreårige og de skriver

at dispensation fra alderskravet tager højde for de tilfælde hvor der er gode grunde til at dispensere hvis dette er i den mindreåriges interesse og ved at afskaffe muligheden for dette afskærer det myndighedernes mulighed for at foretage en vurdering af

her med at familielivet er beskyttelsesværdigt ja selvfølgelig er familielivet beskyttelsesværdigt

den unge pige som er blevet gift mod sin vilje og er havnet som barnebrud i et tvangsægteskab er hendes liv også beskyttelsesværdigt og det er faktisk det som

år gifter sig med en hun er forelsket i og skal have et barn sammen med og som er tyve år det kunne

så er det ikke bare fordi ministeren nu har fundet på at kalde alle under atten år for barnebrude det er efter min opfattelse virkelig ikke rimeligt men hvorfor er det

hvordan kan man være sikker på at det er en pige der selv har valgt det kan vi ikke være sikre på og det er lige præcis derfor at at ægteskab først skal kunne indgås

jeg står et hundrede procent på mål for det her lovforslag jeg synes at hver eneste gang vi kan komme ind og forhindre en barnebrud i at blive fastholdt i et ægteskab også

skal vi da gøre

skal legitimere barnebrude og det er derfor vi står og diskuterer det her lovforslag i dag

sin vurdering hvilket jo også er utilfredsstillende for

den retssikkerhedsmæssige mulighed

og at man i det hele taget må arbejde videre med

omkring to og fyrre milliard kroner årligt i ejendomsskatter på et så upræcist

derfor var det en bunden opgave at få udviklet et nyt ejendomsvurderingssystem og det er godt at der er et

bredt flertal i folketinget bag den her aftale så man kan sikre

opkræve ejendomsskatter i danmark

vi taler om og det skal selvfølgelig ske ske ordentligt vi forsøgte under den nu forrige regering med socialdemokratiet for for bordenden at få rettet op på det her problem hvor venstre især var noget modvillige siden er venstre kommet videre og siden er er teknologien heldigvis også kommet videre så man faktisk kan lave et system der også er er bedre end det der var mulighed for at foreslå på det tidspunkt tilbage i to tusind og tretten nu vil det altså ske sådan at

og når man så har de nye vurderinger i to tusind og tyve

har betalt for meget i de seneste år hvor man altså

det manglede bare loven her udskyder så vurderingerne igen igen det

synes jeg på en måde lidt en falliterklæring for

har været den her årrække med de meget

det er nødvendigt at gøre det gør vi så med lovforslaget her ligesom lovforslaget muliggør indsamling af de data og videregivelse af de data som skal bruges hos forskellige myndigheder for at man kan få det nye ejendomsvurderingssystem til

imødekomme nogle af de ejere hvor der er opstået nogle urimeligheder på grund af alle de her års forsinkelse af nye

selv om vi har en aftale med hinanden vil vi selvfølgelig følge udviklingen af det nye system nøje det er ikke en enkel eller en lille opgave men vi tror på at det vil komme til at fungere og fungere væsentlig bedre end det system der er i dag

er jo kritiske røster allerede der mener at det kan blive svært at få det nye vurderingssystem klar til to tusind og atten og derudover er der også spørgsmålet om hvorvidt mængden af klager kan håndteres i det nye system og om skatteministeriet vurderer rigtigt i sin vurdering af hvor mange klager der vil være for at det ikke er sådan at man bliver lagt ned af klager er

meget vigtigt at man løfter en opgave

det nye system og en dialog med borgerne inden det skal træde i kraft

boligbeskatning var blevet vedtaget sammen med ejendomsvurderingssystemet men det tillod situationen i blå blok som bekendt ikke

en regeringsudvidelse man skulle have på plads

vi kan komme hen til den diskussion men det må så komme i mellemtiden er det

skatteforøgelse og det er ikke meningen at der skal være den samme indtægt efter vores mening og det er der nogenlunde konsensus om

fra det her område så der må altså vedtages en ændring af beskatningen det har vi forpligtet hinanden på

skal skal være men altså med basis i nogle mere præcise

den aftale der er indgået er også at hvor der i regeringens udspil alene var en tilbagebetalingsordning for boligejere der havde betalt for meget

er det også aftalt nu at der skal være sådan en for

også er tilfælde af at der er blevet betalt for meget i ejendomsskatter i den mellemliggende periode hvordan det præcis skal ske har vi til gode at aftale med hinanden men det mener vi

er meget væsentligt så vi bakker op om det her lovforslag og

støtte de aktstykker der skal igennem finansudvalget for at finansiere udviklingen af

et forsigtighedsprincip i forhold til at man up front siger at der altid vil usikkerhed når man laver en vurdering

vil også skabe tryghed for politikerne i

det er for en økonomi der er omkring ejendomsbeskatningen

men vi må også anerkende at det her måske nok er

udestår endnu og det er jo selve beskatningen og som

er det jo det vi skal til at arbejde med først i det nye år og det ser dansk folkeparti selvfølgelig frem til det vi også glæder os over er at

en fastfrysning og at den tilbagebetaling komme til at ske kommer til at ske for alle både for ejere og lejere det har også betydet noget for

at det er dér vi kommer hen en anden ting som også fyldte meget i forhandlingerne

det bliver så få som muligt og det forventer vi også som vil klage over den vurdering der er og vi er glade for at vi er landet på et fornuftigt grundlag på tusind kr

man selvfølgelig tænker sig om før man klager men det er heller ikke

skal man have den mulighed hvis man synes man ikke er blevet retfærdigt behandlet af det offentlige system så alt i alt vil vi

sige tak til de partier med i aftalen for et godt samarbejde og vi ser frem til den svære del som bliver selve

om ejendomsvurderinger som dette lovforslag er en del af lovforslaget udmønter den del af aftalen der vedrører udskydelse af vurderingerne og fremrykning af beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift lovforslaget sikrer at et implementeringscenter for ejendomsvurderinger

dataindsamling og registrering i forbindelse med udvikling af det nye vurderingssystem det nye ejendomsvurderingssystem skal tages i brug i to tusind og atten for ejerboliger og i to tusind og nitten for andre ejendomme såsom erhvervsejendomme og andelsboligforeninger

i en år og derfor fremrykkes beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift med en år fra skatteåret

tusind og nitten med lovforslaget udskydes også klageadgangen som den socialdemokratiske

var inde på endnu en år så det passer med at de nye ejendomsvurderinger kan tages i brug det er selvfølgelig kedeligt at det er nødvendigt at udskyde de her ting en år ekstra men til gengæld

satser vi jo også på at vi nu har fået en god aftale der giver

nogle retvisende vurderinger sidst men ikke mindst foreslås

lovforslaget at udvide skats adgang til revision indtil et endeligt vurderingssystem er klar og lovforslaget vil fulgt op af yderligere lovforslag om den nye vurderingsordning i foråret to tusind og sytten således at den endelige udvikling af vurderingssystemet kan blive

få vurderingssystemet på plads det er vigtigt at vi er en bred kreds af partier der vedtager de her ting sådan at der er tryghed om det i danmark på vegne af venstre skal jeg

i stykker i to tusind og fem var der cirka ellevetusinde og

ansatte i skat i to tusind og femten var der cirka seks

ansatte i skat altså en nedlæggelse af fem tusind stillinger samtidig

prøvede man at indføre en lang række it systemer som man troede kunne spare en masse årsværk men som samtidig viste sig ikke at fungere og

set at det fælles inddrivelsessystem er blevet skrottet og at restancerne til skat i øjeblikket stiger

milliard kroner om måneden det er derfor vi står her i dag fordi uansvarlige politikere fra skiftende regeringer de sidste

ti år har ødelagt skat med besparelser i enhedslisten er vi enige i at

og velfungerende ejendomsvurderingssystem vi er derimod ikke enige i at man skal videreføre boligskattestoppet hvilket man gør med lovforslaget i enhedslisten har vi konsekvent været modstandere af boligskattestoppet det har været med til at skabe en lang række uretfærdigheder for det første

ejendomme der har haft en stor værdistigning sluppet for nogen form for ekstra beskatning der er således personer

virkelig har tjent penge uden at være blevet beskattet af dem og når man ikke har en exitbeskatning som enhedslisten foreslår og man samtidig sætter prop i den løbende ejendomsværdibeskatning

er der nogle grupper som står til kæmpestore arbejdsfrie fortjenester og det er ikke retfærdigt

har man på grund af skattestoppet også været med til at puste til en boligboble som sammen med de afdragsfrie lån har øget efterspørgslen markant og det har gjort boligmarkedet i

som sagt er det ikke kun boligskattestoppet der har medført dette

boligskattestoppet betydet en gradvis geografisk skævvridning hvor beskatningen ikke står i forhold til ejendommens værdi og de store værdistigninger i for eksempel

i landområderne derimod overbeskattes mange af disse problemstillinger er regeringen opmærksom på hvilket fremgår af regeringens udspil om ejendomsbeskatning og selv om vi ikke nødvendigvis er enige i alle de forslag der var i det oprindelige udspil så er vi dog enige i at man må løse problemet med det nuværende skattestop

vi enige i at der skal laves en overgangsordning det bliver man nødt til når man nu har et ejendomsvurderingssystem der er

men vi mener man burde gribe det an

på en anden måde end blot at videreføre det boligskattestop der har været dyrt og uretfærdigt for danmark og som vi er inderlig imod man kunne for eksempel foretage en prisregulering af ejendomsværdierne og beskatte på baggrund af den værdi i stedet for blot at forlænge boligskattestoppet det får jo også videre konsekvenser for når vi overgår til et nyt ejendomsvurderingssystem og et nyt

vil man jo tage udgangspunkt i et lavere og undervurderet prisniveau fordi man netop har fastholdt det kunstigt lave niveau på grund af videreførelsen af skattestoppet og det understøtter de uretfærdigheder som jeg allerede har nævnt

til de elementer i lovforslaget der omhandler selve opbygningen af et nyt

system altså selve muligheden for dataindsamling

støtter enhedslisten naturligvis det

samlet set desværre ikke støtte

en enkelt lille kommentar om det forsigtighedsprincip som indgik i det oprindelige boligskatteudspil det er jo lidt sjovt

hvert fald regeringen i sit udspil opererer med at give en rabat på tyve procent i en slags buffer men hvorfor gør man ikke i stedet det at man bruger pengene på at lave et vurderingssystem som er mere præcist det havde vi jo faktisk før to tusind og fem inden skat blev ødelagt af besparelser

jo koste mange milliarder kroner at lave det lave det forsigtighedsprincip man kunne for et sandsynligvis meget mindre beløb

det synes jeg ville være mere rimeligt også ud fra en økonomisk tankegang vi skal da

stor betydning fordi det handler om at vi skal have et nyt ejendomsvurderingssystem i danmark og det skal vi på baggrund af den

berettigede kritik der er rejst af blandt andet rigsrevisionen af det nuværende system rigsrevisionen skrev at borgere og virksomheder ikke er sikre på at få en lige og fair behandling når skat vurderer deres ejendomme og det er selvfølgelig en retstilstand som

man ikke kan have i et velfungerende

har det altså været en bunden opgave

der pågået et større arbejde i skat med at udvikle et nyt system hvor man både forsøger at ramme de faktiske handelspriser på ejendomme så præcist som muligt og forsøger at tage højde for den usikkerhed der altid vil være i den her slags vurderingsspørgsmål de nye vurderinger vil altså bygge på langt flere oplysninger om den enkelte ejendom end hidtil

vurderingerne tage højde for alt fra boligens størrelse

bygningen og eventuelle renoveringer af alt fra kælderareal til tagmateriale og så videre der kommer altså en lang række oplysninger ind i det nye vurderingssystem ved mere specielle ejendomme

billedmateriale og eventuelle besøg på ejendommen de nye vurderinger vil altså være mere præcise end de gamle men der vil i sagens natur stadig være tale om netop en vurdering af ejendommens markedsværdi det er derfor yderst positivt at tvivlen vil komme borgerne til gode idet beskatningsgrundlaget fremadrettet vil udgøre firs procent af den offentlige ejendomsvurdering der er samtidig lagt vægt på at gøre vurderingen så pædagogisk som muligt så borgerne har en god mulighed for at forstå

netop skal betale den skat som skal betales det er ligeledes et væsentligt hensyn at borger ikke føler at han beskattes urimelig hårdt i forhold til andre borgere som det har

hidtil har mange nok haft svært ved at forstå hvorfor de skulle betale den ejendomsskat de er blevet bedt om at betale nye og mere retvisende vurderinger betyder at beskatningsgrundlaget hæves betragteligt

årsag kan man naturligvis ikke se vurderingsspørgsmålet fuldstændig isoleret fra spørgsmålet om beskatningens størrelse og fordeling vi fornemmer dog at selv om der er politiske uenigheder

relativt bred enighed

mange af folketingets partier om at der skal skabes trygge og rimelige rammer omkring boligejernes økonomi

derfor er aftalepartierne også enige om at de samlede boligskatter ikke må stige ved overgangen til og på grund

ejendomsvurderingssystem på den baggrund

det er primært det tekniske jeg har noteret mig ved det her lovforslag og det

undervejs i det sidste halvandet års tid har jeg fået mange henvendelser fra folk der ville lave et anderledes vurderingssystem til os

blive bragt ud i virkeligheden men vi står altså her med en situation hvor

blevet beskrevet indikerer jo at vi langt langt fra kan være sikre på at det

præcist som vi kunne ønske det der vil jeg meget gerne

side altså at investere massivt i skat der er nogle ting som medarbejderne er

den maskine og den dynamo som skat skal være i samfundet så vi ikke ser på det som

ulighedsmæssige strukturer i vores skattefordeling

jeg lige give lidt ekstra tid for vi fik først høringssvarene her

og som også liberal alliances ordfører sagde

et meget meget vigtigt lovforslag så jeg tænker at vi kigger det godt igennem og ser om vi på nogen måde kan komme til at sige ja tak til det

vi synes det er væsentligt jeg tror dog det bliver

i så fald skal have delt det op og med den

interesse der har været for at invitere os til forhandlingerne indtil videre

i denne sammenhæng men lad os se om der er et eller

jeg næsten ikke se det ske at vi kommer til at bakke op om det

se om vi kan få isoleret noget af det politiske jeg må også bare sige at

jeg hellere sige ja til det her forslag end bare at stå og kigge

vi skal forhandle senere og som jeg da håber rammer en profil

men det der er lagt frem fra regeringens side og det som er udgangspunktet for forhandlingerne er i hvert fald bedre end det der var vi kunne så godt tænke det blev endnu bedre men allerede nu er der sket nogle fremskridt

problematikken an på det ville være langt bedre at gå efter et mere præcist vurderingssystem end at lave en forsigtighedsrabat på skattebetalingen

at det er en skrotning af skattestoppet og at det opbygning af noget andet

ud fra nogle vurderinger det flugter utrolig godt

med enhedslistens holdninger vi har i mange år plæderet for at det var sådan det skulle være og at det også

når man solgte boligen så folk ikke blev beskattet ud af deres bolig

meget interesserede i at være med i forhandlingerne vi har bare ikke fået lov til det

er en diskussion om progressiviteten i det samlede beskatningssystem er vi så blevet enige om at

tager under beskatningsforhandlingerne

rimelig katastrofale for hele institutionen

at også i gamle dage om jeg

et kunstigt lavt niveau efter vores opfattelse i forhold til det som bliver startpunktet når det nye træder

er den konkrete begrundelse for at vi ikke kan støtte

der har arbejdet ganske intensivt med og det er et problem der har eksisteret i alt for mange år

de nuværende ejendomsvurderinger har skabt usikkerhed om grundlaget for boligbeskatningen i i danmark og jeg forstår godt at der er nogle skatteborgere

når de skal betale deres boligskat og i nogle tilfælde er det jo rigtig mange penge

de skriverier der har været i pressen om skats ejendomsvurderingssystem stiller sig sig lidt undrende over for

er med til at undergrave tilliden til boligskatten og boligskatten er jo om man kan lide den eller ej en meget væsentlig indtægtskilde for staten

vores boligbeskatningssystem og boligbeskatningen i danmark

skal vi have et langt bedre

og og det er det vi får med et nyt ejendomsvurderingssystem

at jeg er meget tilfreds med at det er lykkedes at indgå et meget bredt forlig om

den brede kreds af partier der er

man kan selvfølgelig sige at

manglede al den stund at alle de partier der er med er

også en række partier der har haft skatteministerposten og forsøgt at løse problemet men jo

og et konstruktivt forhandlingsforløb hvor hvor alle de partier der har arbejdet med det her i de forgangne år også under den tidligere regering har været

gerne kvittere og sige tak for det synes jeg

det er altså et utrolig vigtigt skridt vi tager med med den aftale der er lavet

her lovforslag udskyder vi jo klageadgangen yderligere for i foråret

udestår som den politiske forhandling som flere ordførere

skal indrette et nyt boligbeskatningssystem nu får

vi grundlaget for vurderingerne på plads

skal der så ske med med boligskatten og her er det jo afgørende at vi finder en langtidsholdbar model for boligskatten der sikrer tryghed

sikrer at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til de nye vurderinger

sigte efter senest inden tredjebehandlingen af lovgivningen om det nye ejendomsvurderingssystem at indgå en aftale om tryghed om boligbeskatningen

vi har skrevet nogle linjer om i aftaleteksten

ligetil og kommer til at tage lidt tid ser jeg nu frem til dem og jeg håber at det er muligt at få en god aftale på plads der sikrer tryghed om boligejernes økonomi hvis der skulle være spørgsmål

på dem her i salen i dag eller under udvalgsbehandlingen

debat der har været først og fremmest vil jeg

rune lund og enhedslisten

er jo rigtigt at når man i

når engbergudvalget er kommet frem til at der er et spænd

afhængigt af hvilken situation sælgeren er i og hvilken situation køberen er i

er altså et spænd synes jeg det er naturligt at at den usikkerhed vi ved

til gode i en eller anden udstrækning så kan man diskutere

et rimeligt princip at den usikkerhed kommer boligejerne til

vælge at gøre men men det synes regeringen altså ikke er hensigtsmæssigt

jeg bare sige som en replik til den diskussion og meningsudveksling der var før mellem herre martin

og jeg har forståelse for at man ikke ønsker at støtte

også godt forstå at man måske ikke kan se sig selv i i det nye forslag om

man ikke skulle kunne støtte det her lovforslag

vi er vel enige om at vi skal have et nyt vurderingssystem

jeg synes det ville være smukt hvis der var bred opbakning i folketinget

man indretter vurderingssystemet

føre til at en del af lovforslaget kan alternativet

meldt ud at man vil gøre med sit udspil er at man vil lave et nyt og og forbedret boligskattestop

der ikke længere vil være nogen fastfrysning af

være en mulighed for at indefryse og der vil være en en aflyst grundskyldsbetaling

i ganske stort omfang så man får en normalisering af boligskattestoppet hvor det kommer ind under de regler der gælder for den øvrige del af de skatter og afgifter der er omfattet af skattestoppet

for boligejerne med de bemærkninger

enhedslisten ikke bliver inviteret med

vi er smidt ud så får vi at vide af regeringen jamen det er fordi

beskatningsdelen af det her ovenikøbet udskudt til næste år

må vi få lov

i regeringens udspil om exitbeskatning og indefrysning som er enhedslistepolitik og som vi allerede for ti år siden var de første til at komme frem med nemlig et retfærdigt boligskattesystem som sikrer at man ikke bliver beskattet ud af sin bolig

også positivt hvad der bliver sagt at

herre rené gade kan stille spørgsmål og så skal jeg sørge for at skatteministeriets

fem procent afgift op til en værdi

procent afgift på den resterende

med forslaget her vil man altså forhøje det her skalaknæk med toogtyvetusind kroner for personbiler

ikrafttrædelsen skal være allerede fra fremsættelsen den toogtyvende november to tusind og seksten formålet bliver oplyst til at være at gøre familievenlige biler med høj trafiksikkerhed mere tilgængelige det formål kan være sympatisk nok og vi har jo rigtig nok

en høj registreringsafgift i danmark der har en række uheldige effekter sådan som udviklingen har været inden for bilmarkedet

ny teknologi har det svært på markedet fordi man pålægger afgiften ud fra værdien og det

hen dyrt hvorfor de biler bliver meget dyrere og sværere at få ind på det danske marked ligesom der er mindre sikkerhedsudstyr i bilerne i den danske bilpark end

en diskussion om registreringsafgiften

sidste år da den ikke i samme grad giver meget massive afgiftslettelser på de allerdyreste biler som almindelige mennesker aldrig kommer til andet end

af bemærkningerne fremgår det

bilsalget i øjeblikket er sådan at

fordi der sælges så mange af de mindste biler og de har så lille en værdi at de slet ikke når

til skalaknækket men der er dog flere der vil få glæde af den her form for afgiftslettelse end det man gjorde

man ikke skulle gå lidt mere grundigt til værks når man vil lave om registreringsafgiften

større omlægning hvor der især bliver mere fokus på hvordan klimabelastningen fra

få de samme indtægter i statskassen fra bilbeskatningen men på en langt bedre og

en væsentlig kritik af lovforslaget fra vores side fordi regeringen jo

gennemføre besparelser på uddannelsesområdet i de her uger diskuterer vi meget eksempler på

i ældreplejen problemer på fødestuerne og andre eksempler på at der er steder i vores velfærdssamfund hvor det altså kniber

med ressourcerne og alligevel er det lavere bilafgifter vi diskuterer i dag og ikke hvordan man kan rette op på de problemer som man oplever i hverdagens velfærd

heller ikke om man kunne bruge de samme penge til at investere i fremtiden altså skabe flere arbejdspladser mere opkvalificering mere teknisk forskning og så videre nogle

vil gavne dansk økonomi

nissebanden i grønland hvor fiffig jørgensen fra holme olstrup

situation i forhandlingslokalet hvor liberal alliance har en lang række krav som man så

men så vil de i hvert fald have billigere biler og er det ikke frygtelig dyrt i betragtning af at der kommer en og tyve milliard kroner årligt i kassen fra registreringsafgifter

hvis man er tilstrækkelig kreativ med excelarket kan man komme langt man skønner et mindreprovenu efter tilbageløb på cirka

i varig virkning et indtægtstab for staten på to hundrede million kroner

regnet med nogle meget store adfærdseffekter her og man budgetterer umiddelbart med at der er et tab på en milliard kroner i to tusind og sytten men på grund af adfærdseffekterne alene et indtægtstab på tre hundrede og

forhold at med lavere registreringsafgift følger også at flere biler vil blive erklæret totalskadede og derfor ryger over reparationsgrænsen på fem og tres procent af en bils aktuelle værdi der er flere ordførere

i regeringsblokken der har talt om at ændre på den her grænse det skete så ikke i finansloven men det lød jo godt da man sagde det til branchens fagblade vi har ikke et aktuelt forslag om at ændre grænsen og har ikke afsat pengene til det umiddelbart men

er en væsentlig pointe autobranchen har og det aktualiserer debatten om hvorvidt udregningen af omkostningerne ved at reparere en bil skal ske ud fra listepriser på reservedelene eller ud fra den egentlige omkostning ved de brugte reservedele som oftest er dem der anvendes i virkeligheden afslutningsvis jeg ved godt

tvivler på at regeringens beregninger holder stik her og man må forvente at

ved forslaget er større end i regeringens ønsketænkning vi støtter at se på bilbeskatningens indretning men havde vi lavet en finanslov ville de store beløb vi taler om her være blevet brugt på højere kvalitet i hverdagens velfærd

at gavne uddannelse opkvalificering

i flere arbejdspladser i stedet for en lettelse af den samlede bilbeskatning

har danskerne givet sig til at arbejde mere

to hundrede og firs million

det øjeblik man satte bilbeskatningen ned ville danskerne give sig til at arbejde mere med en samfundsmæssig værdi af to hundrede og firs million kroner hvad er det for en konkret situation man forestiller sig

nogle der arbejder og får deres hverdag til at hænge sammen ud fra det timetal de nu arbejder

men de to hundrede og firs million kroner af dem skulle altså stamme fra at folk

et ønske fra liberal alliances side som er blevet imødekommet men det er bestemt ikke et ønske som vi har været imod i dansk folkeparti vi synes

det er positivt at vi også med en finanslov kan sikre at

bruger bilen meget

samfund hvor flere og flere pendler kan få en bedre og billigere bil

de kører til og fra arbejde og således også kan have deres børn med i en mere sikker bil det synes vi er rigtig positivt

forhold til den enkelte men så sandelig også i forhold til miljøet

to tusind og sytten er jo at

der får størst glæde af den afgiftsnedsættelse der sker med finansloven for to tusind og sytten

familiebilssegmentet

rigtig positivt at så mange som muligt får glæde af at

helt at afskaffe registreringsafgiften er det måske problematisk

det kan jo godt give nogle uroligheder ude på

måske bliver sænket i i forbindelse med en finanslov derfor skal det være min opfordring at

skulle kigge på den model som jeg også hørte socialdemokratiets ordfører talte om altså hvad det

vi skal beskatte skal det være bilens værdi vi beskatter eller skal det være bilens sikkerhedsudstyr og så videre

man kigger på så vi faktisk får det vi gerne

sikre biler og så skal man

på biler i danmark det giver i hvert fald noget uro ude på markedet

også meget gerne set at vi i forbindelse med finansloven

fået kigget på reparationsgrænsen særlig set i

af at man nu også sænker registreringsafgiften det lykkedes ikke at finde

vores ønske at man får kigget på det

der to grunde til vi synes det er mærkeligt at

uanede ressourcer på

miljørigtig bil koster det rigtig mange ressourcer at

oplever vi at rigtig mange biler i danmark bliver skrottet

den situation at de havde en bil der havde en god brugsværdi for den enkelte nu pludselig

skylde på den bil de ikke har eller at stå med nul

de kørte ganske udmærket i

vi synes det hænger lidt sammen med det dansk folkeparti kan selvfølgelig støtte forslaget og vi synes det er en god model der er valgt i år hvor man har kigget på skalaknækket og vi glæder os over at danskerne kan få bedre og

om en forhøjelse fra fireogfirstusinde

syvhundrede kroner til treogtredivetusinde

begge dele i to tusind og sytten tal

de mange børnefamilier som tidligere har haft svært ved at få råd til en rummelig og sikker bil får bedre muligheder

deres behov det skyldes at prisforskellen fra en mikrobil til en lidt større og mere sikker bil vil blive væsentlig mindre for at nævne

en benzin med fem døre kunne opnå en besparelse på over fire tusind kroner ved køb af en lidt større bil som for eksempel en

diesel vil besparelsen være op mod ni tusind syv hundrede

og derfor må man forvente at flere danskere vil købe en lidt større og mere sikker bil i danmark kører vi i væsentlig mindre biler end i vore nabolande og problemet ved det er at de mindre biler typisk ikke er lige så sikre som de lidt større familiebiler så vi glæder os over at vi her skal nedsætte afgiften så flere danskere kan få en lidt større og mere sikker familiebil

i finansministeriet bruger man de undersøgelser der er i danmark og internationalt for at vurdere

benytter man sig typisk af en række forskellige studier og så vurderer man hvordan det helt præcis er

sidste års lempelse af registreringsafgiften kostede ni hundrede og tres million kroner i umiddelbar virkning og sjovt nok også to hundrede million kroner efter tilbageløb og adfærd så hvis man tager de her temmelig vilde dynamiske effekter

så vil vi hvis forslaget vedtages i løbet af to år have besluttet at der årligt skal bruges i underkanten af

på området

side er vi af den overbevisning at der er tale om en langt større regning der skal samles op

skal gøre det helt klart det ligger også i forlængelse af det herre jesper petersen

vi ikke tror det mindste på de regnestykker vi får præsenteret når det gælder registreringsafgiften de adfærdseffekter man lægger på må være ret så voldsomme og det er da pudsigt at man sidste år efter tilbageløb og adfærd gik fra næsten en milliard kroner til to

million kroner for en umiddelbar regning på over syv hundrede million kroner

lægger man til grund for den her hokus pokus fantasi beregning at lavere registreringsafgifter øger arbejdsudbuddet sidste år påstod regeringen at sænkelsen af registreringsafgiften ville øge arbejdsudbuddet med cirka syv hundrede personer det er mere end man antager at kontanthjælpsloftet vil bidrage med til arbejdsudbuddet

jo fuldstændig og aldeles vanvittigt men sandelig om man ikke igen kan læse i lovforslaget at der er indlagt positive virkninger af arbejdsudbuddet i provenuvurderingen jeg skal hilse og sige at ministeren godt kan berede sig på en lang række kritiske spørgsmål om de her adfærdseffekter liberal alliance som jo er dette forslags ihærdigste forkæmpere har tidligere forsøgt at sælge en historie om at statskassen tjener mere når man sætter registreringsafgiften

indtægter kan ikke henføres til nedsættelsen af registreringsafgiften

handler om en mere generel vækst i bilsalget som intet har med registreringsafgiften at gøre sådan som dr for eksempel

i et faktatjek

vores optik sådan bizart at have den her prioritering blå blok har med kontanthjælpsloftet ramt de fattigste danskere på deres eksistensgrundlag men samtidig forærer man så to år i træk hundredvis af millioner kroner væk

står med en klimaudfordring og der mener vi jo grundlæggende i enhedslisten

at lempe registreringsafgifterne på en holdbar offentlig transport

hvis det endelig var miljøet man kerede sig om skulle man jo have adresseret det de to gange hvor man har lavet nedsættelser i registreringsafgiften man kunne for eksempel have sat afgifterne mere op for forurenende biler og ned for miljøvenlige biler det har man ikke gjort fordi det reelt ikke er hovedprioriteten det er nemlig at få billigere biler lige meget hvad det betyder for den grønne balance og den grønne omstilling

kan enhedslisten ikke støtte det her

og jeg skulle hilse og sige fra sf at det kan sf heller

miljøvenlige biler og det vil oftest være de

i enhedslistens optik når vi tænker biler så vel som vi tænker så meget andet

en rød og en grøn vinkel på problematikken så vi ønsker at gøre de miljøvenlige biler billigere og vi ønsker at gøre luksusbiler og forurenende biler

vi kigger på hvordan vi kan skabe et mere lige samfund samtidig med at vi ser på hvad vi kan ændre af lovgivning for at skabe den grønne omstilling som vi i hvert fald fra enhedslistens

fik vi igen sænket registreringsafgiften ved at forhøje grænsen

for hvornår der betales fuld registreringsafgift nemlig fra fireogfirstusinde

og sekstusindsekshundrede kroner for personbiler og fra seksogtyvetusinde og syvhundrede kroner til treogtredivetusinde og sekshundrede kroner på motorcykler der skal lyde en stor tak

til df venstre og det konservative folkeparti for at bære det her forslag igennem det at have en

er en nødvendighed for rigtig mange danskere det er ikke et luksusgode bor man uden for de store byer kan man ganske enkelt ikke klare sig uden i de her år tales der meget om at vi skal gøre det mere attraktivt at bo uden for de store byer en afskaffelse af registreringsafgiften vil gøre rigtig rigtig meget for at fremme det formål men også rigtig mange borgere i byerne kan ikke klare sig uden at have en bil de fleste børnefamilier vil ikke kunne få hverdagen til at hænge sammen

alle som ejer en bil ved at det øger ens frihed det giver højere mobilitet og flere muligheder det giver simpelt hen mulighed for at få flere gode oplevelser en bil gør verden mindre man sparer tid som man kan bruge på andre ting det er nok derfor at bilen er blevet så populær

øger simpelt hen ganske almindelige og alle danskeres velfærd

er det mig helt ubegribeligt

kan gå ind for at vi overhovedet har en registreringsafgift det umiddelbare provenutab for statskassen

på syv hundrede og fem og tyve million

adfærd og tilbageløb reduceres provenutabet

lavere registreringsafgift gør det mere attraktivt

skal altså fremover betale syv hundrede og fem og tyve million

mindre i registreringsafgift men statskassen går kun glip af to hundrede og fem og tyve million

meget høj selvfinansieringsgrad er jo ensbetydende med at der opstår et velstandstab i samfundet ved at have den pågældende afgift eller skat og der opstår dermed også et meget højt velfærdstab det betyder også at registreringsafgiften ikke

i væsentligt omfang bidrager til mere omfordeling men altså koster velstand

alle partier gå ind for at afskaffe registreringsafgiften det bør ikke være et spørgsmål om ideologi

almindelig sund fornuft vi tager et lille skridt med det her lovforslag men vi er ikke færdige

selvfølgelig støtte lovforslaget

skulle indføre et roadpricingsystem der der ville være rigtig godt for miljøet og også brugbart således at man når man boede i yderkanten af danmark

kunne betale mindre per kørt kilometer

nogle problemer i forhold til overvågning og og den retssikkerhed der kunne være i at

var tracket hele tiden

der er løsninger på vej også på den front men

når man holder det op imod de klimamål der er sat og hvor man har en ambition

tusind og tredive i forhold til to tusind og fem så er det her den forkerte retning at gå

de kører i dem og derfor

bliver vi nødt til at være rettidig omhyggelige og sige at hvis en bil

det præcise tal er men jeg tror der er nogle tal der siger omkring femten år

hvert fald en udfordring i forhold tusind og tredive hvis vi har et massivt boom i bilindkøbet lige nu

bilindkøbet topper faktisk lige i disse år så der har vi

kan ikke forvente at alle skifter over til el lige nu

ikke se det hænge sammen for mig hvis have en elbil det var for problematisk og bøvlet men hold op hvor ville jeg gerne

en hybridløsning i stedet for der trods alt var bedre end det jeg havde før men vi er fuldt forstående over for at det ikke bare

derfor er det også væsentligt at sige at det forslag der er kommet her ikke skal skal puttes i den kasse hvor man siger det kun er de rige der får glæde af det jeg kan fint følge argumentationen liberal alliance der siger at

bæredygtige så kan man selvfølgelig heller ikke sige ja tak til den her løsning

vi ellers bakke op om at

lov til at have en bil fremadrettet men så skal vi have investeret i de kollektive transportformer

man bor i udkantsområderne uden bil eller måske bare med en bil der er mere miljøvenlig

der bliver investeret alt alt for lidt i den kollektive transport og de bedste løsninger

tog og busser kan ikke gøre det for dem der bor

er på ingen måde en fornægtelse af at man i mange områder af danmark har

dem der så har svært ved at købe de biler der måske er de mest sikre

vi netop får større lighed i samfundet og vores skattegrundlag og vores gode fordeling i samfundet får vi yderligere gjort bedre konstant jeg

nogle af de aftalepartier der er til det her lovforslag at

er de mindst bemidlede i samfundet vi forsøger at hjælpe generelt

behov for en bil eller ønske sig en bil har

man kan også have en meget lav indkomst eller en mere almindelig indkomst

et behov for en bil og det er et af problemerne ved overhovedet at have en registreringsafgift altså progressionen andre steder i skattesystemet er

men man kan sige at der er det jo trods alt sådan at har man en høj indkomst og selv hvis man betaler den samme skat procentmæssigt så bidrager dem med høje indkomster mest i kroner og øre men her har vi altså en skat som ikke har noget med ens indkomst at gøre finder ordføreren ikke

er brug for her kan man så hjælpe med vi har foreslået en fordobling af den grønne check eksempelvis

får det forholdsmæssigt sværere af den grund så jeg er egentlig ikke helt sikker på at vi er så uenige

vi er fuldstændig uenige politisk på det her punkt fordi vi ønsker ikke at der skal flere biler på vejene da de sætter et klimaaftryk som vi ikke har lyst til og som er helt skævt i forhold til det vi har lovet eu

eu spørgsmål er vi måske også i endnu højere grad for at

ikke kun nyde så både eu samarbejdsmæssigt og

vi selv ønsker at agere nationalt

den innovation der skaber de bedste biler fremadrettet her i danmark og de bedste teknologier på vores fabrikker og arbejdspladser

skubbe på selv om der kan være en

umiddelbar kortsigtet manglende indtægt på grund af noget fleksibilitet det gør jo bare at vi skal investere endnu mere

de gamle biler ud og få nogle nye biler ind socialt

altså har det en god social profil

for de økonomiske rammer samtidig med at familierne faktisk også får en bedre økonomi fordi

får en bil som er billigere

langt langt billigere at bruge fordi den kører længere på literen og derfor også bliver beskattet mindre derfor må man

alle parametre så hvorfor vil alternativet ikke stemme for det her forslag som egentlig

topskatten nødvendigvis er det ondeste vi har i verden men hvis der på alle mulige andre parametre i den førte politik

så kan vi på ingen måde gå ind og sige ja tak

vores vision at vi skal have færre biler på vejene

den dag hvor vores biler også produktionsmæssigt sætter et grønnere aftryk

men lige her står det soleklart at den her progression der vil være ved at sænke

jeg kunne

tages lykkes med den åbne skole og at vi har gode uddannelser

skal lægge en plan og beslutte os for hvad det

vi vil bruge pengene på så er det det vi prioriterer fordi vi mener at uddannelse er det vigtigste regeringen har valgt noget andet regeringen har valgt

vi diskuterer i dag nemlig at

det synes vi i er en dårlig prioritering

vil jeg sige at af alle de skattelettelser man kunne finde på er det her nok det der ligger længst væk fra radikale venstre

i det mindste havde handlet om at lette skatten på arbejde

kunne vi godt have diskuteret det men det her forslag synes vi

i debatten nedsætter vi registreringsafgiften ved at forhøje skalaknækket fra fireogfirstusinde

det gør vi jo fordi det er aftalt i finansloven og det er jeg som skatteminister

tilfælde registreringsafgiften fordi vi har et skattetryk i danmark som er alt for højt så kan man selvfølgelig politisk diskutere hvor henne man skal sænke skatten

når det er fint at sænke registreringsafgiften

handler det om at selv efter

sidste år fra en hundrede og og firs procent til

og med den forøgelse af skalaknækket som jo et eller andet sted

at gøre det billigere for danskere at købe mere familievenlige og trafiksikre biler afgiftsnedsættelsen betyder som jeg også hørte flere ordførere var inde på at en mellemstor familiebil vil blive otte

det er mindre end den nedsættelse der var sidste år

topskatteøvelse den tidligere regering lavede hvor man hævede grænsen

er store effekter at hente til at starte med jo mere man hæver grænsen jo færre der betaler topskat jo mindre bliver selvfinansieringsgraden

en nedsættelse af registreringsafgiften skønnes samtidig at have en positiv effekt på arbejdsudbuddet det har der været lidt debat omkring og den kan vi også tage hvis der skulle være spørgsmål til

for den debat der været og for de indkomne høringssvar som

har modtaget til trods for at lovforslaget er sendt i høring med en kort frist

også beklage at der ikke har været en fire ugershøring af lovforslaget det burde der

alle lovforslag men det skyldes altså i det

at lovforslaget er en del af aftalen om finansloven

seksten dels hensynet til at få lovforslaget vedtaget så hurtigt som muligt af hensyn til bilbranchen jeg tror også det

været utilfredse med den korte høringsfrist

om at få det gennem folketinget så det kan komme ud at virke ude i virkeligheden

fast jeg ser frem til den videre behandling af

her i salen i dag og til

lige skal knytte et par bemærkninger til den debat der har været rejst

den tidligere venstreregering har noteret sig at dansk folkeparti har en interesse for reparationsgrænsen og også fremfører en fornuftig argumentation

været drøftet nogle gange og jeg oplever ikke at der

som herre rené christensen fremfører

fordi vi to gange har nedsat registreringsafgiften jeg har i øvrigt også haft et kapitaltab det synes jeg

er lidt større og det synes jeg egentlig er et meget godt bytte

og jeg og fremfører argumentationen om at det er et meget gammelt studie der ligger til grund øvrigt et studie der ikke handler om registreringsafgiften

sænkelse af marginalskatten

jeg vil meget gerne diskutere studier eller andet altså jeg har det ønske som skatteminister og som politiker at vi ikke skal politisere den måde man regner på men men have det bedst mulige beregningsgrundlag og derfor er

så skal man finde et eller andet rum at gøre det i hvor man

opdatere de beregningsmetoder man bruger og der er i øvrigt også nogle der kritiserer den måde man beregner reparationsgrænser og andet på

det udgangspunkt som politiker og også som skatteminister at kigger på hvad de økonomiske beregninger er men men jeg har også andre ting der ligger til grund for hvor jeg holdningsmæssigt står i forhold til

dårlig idé og i det her tilfælde er det ikke arbejdsudbuddet der afgørende for regeringen og